ministeren for børn ligestilling integration og sociale forhold

karina lorentzen dehnhardt

beslutningsforslag nummer en og tres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

udenrigsministeren har har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig sikkerhedspolitisk

vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

vil komme til forhandling tirsdag den tredje februar

at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om udviklingen i eu samarbejdet

vil komme til forhandling den tredje

som er aftalt er at regeringen dansk folkeparti sf og enhedslisten med udgangspunkt i den ændrede beskatning af nordsøolien har afsat op til otte og tyve milliard kroner

godt undre mig lidt for det er jo en aftale der sikrer at alle olieselskaber i nordsøen omfattes af det samme regelsæt og en aftale som gavner dansk økonomi den samme kreds af partier indgik samtidig aftalen om togfonden dk der skal binde landet tættere sammen og styrke den kollektive trafik heller ikke det ville venstre være med i

selv om man angiver tidligere at have støttet investeringer i elektrificering og i timemodellen min og regeringens betragtning er at timemodellen er så vigtigt et projekt for at binde danmark bedre sammen og understøtte vækst at vi skal finde midlerne til at realisere projektet med hensyn til finansieringen af investeringerne i togfonden

bare slå helt fast med det samme togfonden dk er ikke afhængig af de indtægter vi får ind fra nordsøen det fremgår også eksplicit af aftalen den er finansieret helt som den slags normalt er med forventede indtægter og det skøn der lå til grund

aftalen blev indgået var det anslået til de

det er vigtigt at binde landet sammen på den måde som timemodellen lægger op til

alle de linjer der føder ind til

så må man jo prioritere ressourcerne til det det er forskellen på forligskredsen og regeringen og så venstre og det er jo det politiske spørgsmål

en eventuel blå regering

set optaget af om der er sikkerhed for de penge som man mener man får ind men ikke mindst de udgifter der er derfor er det

i øjeblikket er togfonden dk underfinansieret

i fremtiden at finansiere det manglende provenu

det er jo det som henning hyllested har sagt og derfor kan jeg spørge ministeren

klart og tydeligt i aftalen hvordan man vil forholde sig

at holde sig inden for langsigtede og mellemfristede økonomiske målsætninger men selvfølgelig håndtere eventuelle udsving undervejs der er intet nyt under solen i forhold til den her måde at finansiere på det er også den måde tidligere regeringer har grebet den slags

her er opstået et kæmpe problem det er anerkendte økonomer på stribe som nu siger

usædvanligt og historisk at en regering er faret ud og

jeg kan også godt høre at ministeren ikke er særlig interesseret i at svare på de spørgsmål troels lund poulsen stillede her

man er i gang med sådan en en vildledningsmanøvre og nu går man så over til en afledningsmanøvre det var noget vi beskæftigede

venstre jo også tidligere har støttet timemodellen ja vi har støttet tanken om at få hurtigere tog og kortere rejsetider men vi har aldrig lagt os fast på at bruge så mange milliarder

skal der udsættes vejprojekter landet over

trafikken ind til timemodelstogene og det vil komme den regionale trafik til gode lad mig bare give et eksempel på strækningen mellem thisted over struer til henholdsvis vejle og langå vil der blive mulighed for højere hastighed og det samme bliver muligt mellem holbæk og kalundborg bramming og tønder skanderborg og skjern samt mellem helsingør og østerport for bare at nævne nogle af dem jeg synes at man glemmer

hvorfor det er at man ikke ville medvirke til at sikre en ensartet beskatning i nordsøen så alle de her gode initiativer kunne finansieres og sættes i gang det er jo ikke nok at have intentionerne hvis ikke man har viljen til at gøre noget ved det det har regeringen og vi har heldigvis fundet et flertal der var med på det

klart svar på hvordan skal det hul lukkes for pengene er jo sådan set brugt på fine planer gode ting men skal det være med øgede skatter

være et temmelig kraftigt drej på skatteskruen skal der være mindre velfærd eller skal man eksempelvis udsætte en lang række vigtige vejprojekter

landet over som erhvervslivet jo efterspørger ret kraftigt

selvfølgelig vil der løbende blive taget højde for oliepriser produktivitetsudvikling skatteindtægter og alt muligt andet når vi laver økonomiske redegørelser men jeg vil bare slå fast der er otte og tyve milliard kroner togfonden dk og disse otte og tyve milliard afhænger hverken af oliepriser

er med til at fremtidssikre det danske tognet og binder med timemodellen danmark tættere sammen det bidrager til væksten og forbedrer muligheden for at pendle på tværs det fremgår altså ganske eksplicit af aftalen at det er aftalt at eventuelle afvigelser mellem det realiserede og

fra harmoniseringen vil blive håndteret i forbindelse med tilrettelæggelsen af finanspolitikken i overensstemmelse med de mellemfristede finanspolitiske målsætninger det kan man læse sort på hvidt og derfor burde der ikke være noget overraskende i det jeg vil bare slå fast at ændringer af oliepriserne og lignende med betydning for statens indtægter fra nordsøen

afvigelser mellem det realiserede og det forudsatte vil blive håndteret i forbindelse med den løbende tilrettelæggelse af finanspolitikken inden for de rammer der følger af budgetloven og de mellemfristede politiske målsætninger derfor er de eneste spørgsmål man skal stille sig selv vil man være med til at harmonisere indtægterne fra nordsøen og være med til at prioritere togdriften i danmark desværre vil venstre ingen af delene men det vil regeringen

høre ministeren og jeg vil gerne spørge ministeren hvad er det for nogle afvigelser hvor store har de været og hvordan vil man håndtere dem det store spørgsmål

finansiere det kæmpehul som er opstået

at man ikke vil prioritere investeringerne i den kollektive trafik som vi hørte fra venstres trafikordfører tidligere

jo nok begge dele der er tilfældet derfor er det jo bare at jeg er nødt til at vende tilbage til at sige

intet usædvanligt i en mekanisme og det må spørgeren som formand for skatteudvalget jo også vide

baseret på de skøn der er på det tidspunkt og så håndterer man selvfølgelig de udsving der er i årene efter ligesom vi gør med de aftaler vi har arvet fra andre regeringer som har forudsat et bestemt provenu på et bestemt tidspunkt der er intet usædvanligt i det togfonden dk og realiseringen af den handler om politisk vilje den har regeringen og et bredt flertal i folketinget

bruge de penge på noget man synes er vigtigt

det vi ved er at venstre ikke synes at nogen af delene er vigtige hverken harmoniseringen eller den kollektive trafik men det synes et bredt flertal i folketinget

øvrigt det samme flertal som også et andet sted i skattesystemet nemlig omkring leasingbiler har lavet en aftale om bedre og billigere kollektiv trafik som hvert eneste år giver os mulighed for at lave investeringer derfor er det her jo i sidste ende fuldstændig i overensstemmelse med gængs praksis på christiansborg og i øvrigt med regeringens forsigtighedsprincip vi bruger ikke en eneste krone der ikke er der

er ikke entydigt negative der er også positive effekter af lave oliepriser også for den danske statskasse og for

der er både gynger og karruseller

er vigtigt at få slået fast her er at vi har en aftale med en række partier som strukturelt har ændret skattesystemet til gavn for den danske statskasse og givet os mulighed for at forpligte os

var villige til at prioritere det

selve manøvren er der intet usædvanligt i og vi lader løbende de her ting indgå i vores beregninger af den økonomiske udvikling i danmark selvfølgelig

indsigtsniveau for nordsøen som man forventer i dag med den lave oliepris betyder det så når man løbende vil genberegne

at man så hvert eneste år på finansloven vil

stilling til forskellen mellem den forudsætning der var og dermed de indtægter man forventede da man indgik aftalen og de forudsætninger der så er gældende på det tidspunkt og så fylde op via finansloven

til at sørge for at vi får elektrificeret jernbanen i danmark så vi får en timemodel mellem de store byer

det afhænger hverken af oliepriser produktionsomfang eller produktionsomkostninger det står sort på hvidt i aftalen derfor er det der

sådan man laver den slags ting man er jo nødt til at tage udgangspunkt i hvad det er for et skøn der er til stede på det tidspunkt

og derfor er det ikke korrekt når vicedirektøren i kraka betegner finansieringen som usikker togfonden dk er på otte og tyve milliard kr og finansieringen sikres helt på linje med hvordan finanspolitiske initiativer

står og falder det altså ikke med olieprisens udvikling der bliver hverken mere eller mindre timemodel uanset om prisen går op eller ned og derfor handler det i sidste ende bare om den politiske vilje vil man være med eller vil man ikke være med

jeg også opfatter det at der uanset olieprisen vil være otte og tyve milliard

betyde at de indtægtskilder som skal generere de otte og tyve milliard kr så også må afhænge af hvor store de forskellige indtægtskilder

og når vi er enige om at olieprisen jo selvfølgelig betyder noget for de indtægter som staten får som en del af finansieringen

at hvis der er en mindre indtægt

det tror jeg godt ministeren kan indse det tror jeg de fleste kan forstå derfor er det simple spørgsmål på vegne af den kritik der også her fra kraka når der nu ikke længere er den samme forventede indtægt fra olien og man stadig væk insisterer på at gennemføre togfonden dk og man stadig væk insisterer på at de otte og tyve milliard

indtægter fra skatter afhængigt af hvordan det går

forventet stort overskud efter egentlig at have regnet med et et underskud fordi der var nogle skatteindtægter vi ikke havde taget højde for

ændrer ikke på at der var et flertal i folketinget der ændrede beskatningen

de mange pendlere der får glæde af det efterhånden

det går jeg ud fra at vi er enige om at olieprisen er faldet og

indtægter fra nordsøen af de otte og tyve milliard

nu færre indtægter fra nordsøen så må det altså alt andet lige logisk betyde at man skal finde

jeg spørger så blot hvor er de alternative kilder

det er muligt men der må da trods alt være et sted hvor man kan finde de penge

elektrificeringen fra roskilde til kalundborg som venstre ikke synes skal gøres alligevel eller er det hastighedsopgraderingen fra køge nord til næstved hvor er det

at en lavere oliepris end forventet

uanset hvor mange regneprincipper man har

i modsætning til det brede flertal i folketinget

er det struer thisted opgraderingen er det langå struer er det hobro aalborg er det herning holstebro hvor er det herre mads rørvig ikke synes at vi skal opgradere så togene kører hurtigere og ikke er villig til at prioritere i de kommende år det er jo de spørgsmål der udestår

de dårlige nyheder jo altså at hvis venstre får magt som man har agt

ikke regne med at der bliver elektrificeret så bliver der elektrificeret lige så meget mellem vejle og struer

flertal i folketinget aftalt og disse otte og tyve milliard kroner afhænger hverken af oliepriserne af produktionens omfang eller af produktionens omkostninger jeg skal gerne repetere aftaleteksten hvori partierne helt klart har forpligtet sig på at eventuelle afvigelser mellem det realiserede og det forudsatte provenu fra harmoniseringen af

i overensstemmelse med de mellemfristede finanspolitiske målsætninger med andre ord

der fortsat blive elektrificeret som vi nu har planlagt det

opsat på at binde danmark bedre sammen vi tror det skaber grundlag for en forbedret konkurrenceevne og deraf følgende vækst

os til stadighed over at venstre ikke var villig til at være med og at man altid prioriterer

er jo set før har vi ikke nogen planer om at lægge dobbelt så meget bane ud af den grund derfor er

her grundlæggende et politisk spørgsmål der handler om at venstre

være med til at harmonisere beskatningen af

og indtægterne derfra det er uforståeligt for mig fordi jeg synes det er rimeligt at stille virksomheder der arbejder i det samme hjørne af verden med at udvinde olie på samme vis og man vil ikke være med til at prioritere

så finder sted og når der er færre indtægter sådan er det jo eller sådan er det

radikal der har sagt det andet så betyder det også at man skal finde alternative indtægtskilder

spørger til jeg har lige spurgt for et øjeblik siden

regne med at man så vil arbejde med højere skatter for at finde en alternativ indtægtskilde eller kan vi udelukke at højere skatter vil være en del af løsningen på at finde

og udgifter i to tusind og tyve det har vi arbejdet vedholdende med og der er vi kommet hen det er jo det som er grundlaget for vores økonomiske

der øger statens indtægter som for eksempel harmoniseringen

det giver så mulighed for at afholde nogle udgifter man ellers ikke kunne og det

flertal i folketinget der er intet usædvanligt

bare mens vi behandlede lovforslaget

med lige knap fire milliard kroner det vil sige

fra regeringen fremsatte lovforslaget

af det der skulle være finansiering jeg skal bare høre hvilke anlægsudgifter eller andre udgifter har regeringen så tænkt sig at udskyde

som er på det tidspunkt hvor man ændrer i skattesystemet til grund for det man ønsker at finansiere hvad enten man vil sætte skatter ned eller man vil afholde nye udgifter derfor ender det her jo da jeg går ud fra at man vil bruge de samme principper vi har ikke ændret principperne for dét vi har ikke ændret principperne for

det eneste der står tilbage er at venstre fortæller hvilke af togfondsprojekterne skal blive til noget hvis man får magten det er det der er spændende

kommer de på den anden måde det er der da ikke meget forsigtighedsprincip over og det er

evident at alle sidder tilbage med den opfattelse nu gjorde regeringen det her med nordsøolien og så kom der en togfond

kommer på den ene måde kommer de nok på en anden måde der ligger jo en milliardregning og truer ude i fremtiden herre

i overskud fra en eller anden marginal ændring i skattesystemet

at man ikke når man laver en togfond og vil lave kollektiv trafik også kan forlade sig på de provenuskøn der er på det tidspunkt der er intet usædvanligt i det det ved herre torsten schack

hverken i thisted eller på sjælland hvor de forskellige spørgere nu kommer fra det ønsker man ikke

som ministeren kender bedre til at man måske også vil kigge i kommunekassen altså stramme økonomien for kommunerne yderligere ud over den milliard kroner man allerede har hentet i forhold til da man overtog magten altså hente flere penge

til at kunne finansiere det her prestigeprojekt som åbenbart

nærmest en religion for regeringen med statsministeren i spidsen

skal det gennemføres jeg spørger kan man finde pengene andetsteds

der kan påvirkes over tid og gå op og nederst og der er ikke noget usædvanligt i det men

jernbanen for man mener ikke man har råd til det jeg er glad for at være en del af et meget bredt flertal i folketinget

de fleste andre danskere der enten har set udsendelsen eller hørt den omtalt hvad vil vi gøre ved det vi vil fortsætte den indsats der allerede er i gang

to tusind og fjorten var fire og seks og halvfjerds personer der blev taget

er det højeste igennem mange år

nu sidder en socialdemokratisk regering sammen med de radikale der har haft ansvaret igennem noget tid

det nok at fortsætte den indsats som man har gjort

det er jo så bare dem man har taget derudover er der en gruppe udviste kriminelle der kommer tilbage men som ingen jo

om ud over at de måske begår kriminalitet uden at politiet er opmærksom på

at fortsætte den hidtidige indsats det er det ene spørgsmål det andet spørgsmål

er ministeren enig i at det er uheldigt at man ikke får den

oveni som man jo er friholdt for fordi man bliver løsladt før tid

nogle kunne jo spørge sig selv er det rimeligt at man slipper

afsoning når man bryder det princip der

der er også meget der tyder på at politiet er blevet bedre til at

ulovligt ophold i danmark så når man kan se en stigning bliver man nok

hvis tallene også er et udtryk for at

samlet set udvises flere de nuancer er jo væsentlige

at en del af dem der har begået kriminalitet præcis er inde i den her diskussion mange af dem vi taler om her er jo nogle der

eller andet tidspunkt er kommet til danmark som asylansøgere derfor er det vel meget naturligt at der bliver udvist flere derfor er mit spørgsmål til ministeren er det godt nok at sige at vi ikke gør mere i forhold til strafsiden

siden perioden lige efter anden verdenskrig det smitter også af på forholdene i danmark det er jo noget vi så forsøger at adressere med nogle opstramninger på asylområdet men det

for at man så er i stand til at fange flere som overtræder eller ønsker at overtræde et indrejseforbud

eller fordi den vader ind over den danske grænse derfor vil jeg selvfølgelig meget gerne have mere kontrol med hvad der sker ved vores grænseovergange og jeg vil gerne have at vores myndigheder har så gode redskaber som overhovedet muligt

vi diskutere hvordan vi når det mål bedst

passcannere i vores lufthavne så vi får frigjort politiressourcer fra alle de rejsende der kommer hertil med et gyldigt formål til dem der rejser på forkert pas eller har begået dokumentfalskneri eller er illegale indvandrere ligesom jeg tror på automatiske nummerpladescannere ved for eksempel den dansk tyske grænse

og det tror jeg er meget meget vigtigere end at opstille nogle stationære enten toldere eller betjente

myndighedspersoner politibetjente

de kan vurdere om den bil der kommer kørende nu er

en man skal trække ind til siden og kontrollere altså

at der er man måske bedre i stand til at foretage en vurdering på baggrund af ens erfaring

grænsekontrol hvor myndighedspersonerne får lov til at vurdere om folk

indebære at der bliver tilført flere ressourcer i form af flere politibetjente

har man en løsning det er ikke altid den er gennemtænkt det er heller ikke sikkert den er realiserbar

jeg tror der bliver skrevet et lille stykke danmarkshistorie

må jeg erklære mig enig med herre martin henriksen når det drejer sig om grænseoverskridende kriminalitet er der ingen lette løsninger der er ingen løsninger der kan stå alene derfor skal problemet angribes

ikke afsonet hvis man bryder de regler der ligger til grund for at man får halv

skal vende tilbage til deres hjemland jeg har stillet samme spørgsmål har haft samme undren det er for at få dem ud af de danske fængsler det er jo det helt korte svar

vi har i forvejen synes jeg for mange udenlandske afsonere i danske fængsler de optager dyre fængselspladser jeg vil egentlig hellere have dem hjem til deres hjemland jeg afviser ikke at skærpe straffen på det

hvis man er udvist og vender tilbage så skal man sanktioneres men vi bliver også nødt til at overveje om vi vil fylde vores danske fængsler op med udlændinge som slet ikke burde være

næste spørgsmål vil jeg

der

og udfylder en dansk fængselsplads

at påbegynde den resocialisering af danske statsborgere som er nødvendig hvis vi både vil have mindre kriminalitet færre ofre og færre kriminelle i i danmark

på området jeg kan fortælle at

i årene fra to tusind og ti til to tusind og elleve blev overført fem udenlandske afsonere til afsoning i hjemlandet

har haft meget meget stor indflydelse på den førte retspolitik nemlig

i hvert fald mestendels under den tidligere regering siden to tusind og tolv og det er før min tid så det er ikke min fortjeneste har skiftende socialdemokratiske justitsministre opprioriteret indsatsen og der er nu

tolv overført en og firs udenlandske afsonere og det er jo en ret stor stigning det

en stor stigning og det er jo så et godt bevis på hvorfor det er godt med en anden regering end den der var tidligere hvis man mangler eksempler på det også fra herre peter skaarups side er vi i mål nej det er vi ikke

borgere i de danske fængsler og derfor er det selvfølgelig nødvendigt at vi kommer længere ad den vej hvor vi kan hjemsende

på det her felt herunder få lavet en praktisk teknisk gruppe der på tværs af landene kan understøtte at flere bliver hjemsendt så

går i den rigtige retning men der er stadig meget

hjemland de har og sørge for at afsoningen finder sted dér og de lande der er tale om er jo nogle lande vi egentlig skulle formodes at have et fornuftigt samarbejde med

svært ved at forstå jeg synes det er oplagt at man styrker indsatsen for at få flere til

krav at de lande tager imod deres egne statsborgere der kommer til danmark og laver kriminalitet

det er rigtigt at der så i to tusind og fjorten blev overført tredive udlændinge til afsoning i hjemlandet

det er selvfølgelig fint at der er udsendt tredive men når man tænker på hvor stor

og hvor mange der kommer tilbage efter at være blevet udvist

og der sker for lidt fra regeringens side derfor vil jeg godt spørge ministeren om

de aftaler der er på området og skabe nogle nye aftaler med de

så flere dømte udlændinge i danmark kan afsone deres straf i

også godt tænke mig at spørge om ministeren personligt vil gå ind i den indsats ved at bestille tid hos de relevante landes ministre

og sikre sig at der kommer til at

interessere sig for men det gælder også her eksempelvis er det jo sådan at

at spørgsmål om afsoning i hjemlandet skal prøves ved domstolene og

også sådan at en del af de udenlandske afsonere vi har i danske fængsler sidder der i ganske kort tid hvorfor man slet

skal hjemsendes derfor er det selvfølgelig vigtigt at der også ud over det europæiske samarbejde er en tæt bilateral kontakt mellem justitsministeriet og myndighederne i de pågældende

oplagt at forhandle med

sådan at vi kommer ud over at man skal have en straf på i realiteten en års fængsel

en meget stor gruppe det er jo sådan at mange af de indbrudskriminelle

godt tænke mig at høre ministeren fuldstændig klart vil ministeren sørge for at der laves sådanne bilaterale

må sige

er kampen imod radikalisering og det er kampen imod terror det mener jeg klart er den rigtige prioritering jeg vil også sige

radikalisering terror og den usikkerhed der er forbundet dermed der har vores hovedprioritet og vores førsteprioritet og det synes jeg er den rigtige prioritet at have

om der blev tilført flere betjente og flere toldere i forbindelse med den styrkelse af grænsekontrollen som justitsministeren og andre fra regeringen har omtalt

ministerniveau og med andre landes justitsministre

få dage efter angrebet i frankrig hvor jeg mener at vi foretog den fuldstændig korrekte og rigtige prioritering og diskuterede vores fælles indsats

ansvaret for rigtig mange ting det her er et vigtigt område

også andre områder der er derfor arbejder danmark målrettet på at få hjemsendt

flere afsonere det er jo derfor at jeg netop har skrevet til den nye kommissær og bedt om et mere struktureret samarbejde

møder op i danmark igen selv om de er udvist

ud fra almindelig sund fornuft

slet ikke sammen at man kan blive udvist fra danmark fordi man virkelig har gjort noget vil acceptere og alligevel vende tilbage

sådan at de der bliver udvist af danmark rent faktisk får deres straf

vil min opfordring være at myndighederne selvfølgelig fortsætter deres gode arbejde

det er afgørende og det er vigtigt og jeg tror at svaret på spørgerens spørgsmål ligger i at fortsætte det skærpede arbejde

etnisk baggrund religiøs overbevisning politisk overbevisning eller noget helt sjette er fuldstændig uacceptabelt og det er min klare forventning at både udlændingemyndigheder

røde kors og andre operatører slår ned på det her med hård hånd det er jo grænsende til det absurde at vi i et af verdens

mest fredelige lande kan opleve at asylansøgere

måtte chikanere hinanden på dansk jord under vores beskyttelse det skal vi selvfølgelig ikke acceptere derfor har jeg jo også tilkendegivet

at jeg har bedt udlændingestyrelsen om at tage kontakt til landets asylcentre

for at sikre sig at at de problemer der måtte være med chikane

var jo så venlig at deltage i et længere samråd for nogle uger tilbage hvor ministeren netop lovede at undersøge

i en mere uformel regi man ville rette henvendelse til røde kors og andre der i dag driver landets asylcentre når jeg nu har ulejliget ministeren i folketingssalen i dag skyldes det

kendt der var meget få eksempler bragt til torvs den artikel i

er desværre endnu et eksempel på at den her chikane og forfølgelse tager til i omfang og kun sandsynligvis vil vokse i i fremtiden netop derfor mener jeg at der er behov for

for dermed også at kunne behandle spørgsmålet både principielt men også konkret

de mennesker der chikanerer andre på landets asylcentre flyttes praksis er i dag at

ofret der bliver tilbudt flytning jeg mener der skal være økonomiske konsekvenser og muligvis strafkonsekvenser såfremt det er relevant det håber jeg ministeren er enig med mig i og netop derfor opfordrer jeg til at ministeren sætter sit stærke embedsapparat i gang med at lave en officiel undersøgelse

noget grundlæggende forkert i at det er den person der bliver forulempet der skal flyttes væk

andre eventuelt isolere dem hvis ikke de kan finde ud af at opføre sig ordentligt

for sanktioner vi har ikke så mange sanktioner når det gælder asylansøgere

det rigtig svært at udvise flygtninge fordi de netop får beskyttelse også i

nogle skridt vi kan tage i den retning for det bør sådan set stå ret enkelt at når man er asylansøger i danmark

jeg går ikke ud fra at ministeren i dag det er trods alt kun få uger siden vi havde et samråd sammen

af af chikane overfald og andet men jeg håber

at den selvfølgelig vil blive mangfoldiggjort i folketinget mit spørgsmål skyldes

opfordring til at beskytte danske jøder mod mod chikane på gader og stræder og opfordrer politiet til at handle jeg synes at vi skylder at beskytte kristne mindretal på

enhver der chikaneres på baggrund af sin religion skal nyde vores beskyttelse sådan må det være i et demokrati så kan der være grupper der er i en helt særlig situation og jeg afviser ikke hvis der er et lille religiøst mindretal på et asylcenter

men det er et ansvar for operatørerne dem der driver

har hørt om situationen i tyskland

der er sammenligneligt her i danmark men det ændrer selvfølgelig ikke på også med nogle af de personer der er stået frem i offentligheden at er man på et dansk asylcenter skal man selvfølgelig

hverken chikaneres eller trues eller forulempes i øvrigt fordi man er kristen eller i øvrigt tilhører en anden

rummelighed og demokratiske overbevisning er af en så lille kaliber at de ikke kan finde

kan vi nok ikke men det vi hvert fald kan

at forholdene på asylcentrene skal være ordentlige og det er et ansvar for operatørerne at reagere hvis man oplever at der er problemer for

at assistere og tilkalde politiet vi gør hvad vi kan men chikanen er jo temmelig grov

der foregår mit spørgsmål er derfor har ministeren foretaget sig noget konkret altså ud over

ordensmagten opmærksom på at man ønsker deres engagement eller har man

om man er kristen eller ej om man man har den ene eller den anden eller den tredje hudfarve så skal man have et ordentligt

spørgeren er der blevet tilført ressourcer skal vi drive vores politi sådan at justitsministeren ringer til politiet

til at sørge for at der ikke er nogen kristne asylansøgere der forfølges i danmark sådan skal vi hverken drive asylsystemet eller politiet det vi skal

skal man behandles ordentligt kristen eller ej

er ikke et parti der ønsker at bedrive politik på baggrund af enkeltsager men når nu ministeren ikke har gjort andet end ministeren har gjort hidtil så er det jo min begrænsede mulighed at spørge ministeren på den baggrund

en ufin form for argumentation der egentlig også fratager opmærksomheden

det emne som faktisk er ganske alvorligt nemlig at mennesker i nød kommer til danmark og får beskyttelse og oplever at deres religiøse værdier betyder at de må finde sig i grov chikane og overfald jeg synes ikke ministeren kan

der nyder vores beskyttelse og bruger det frirum til at chikanere andre er det så

problem der kan løses herinde i folketingssalen her kan vi diskutere det

ude på det enkelte asylcenter der skal drages omsorg for den her problemstilling det bedste ville jo være hvis de asylansøgere der er i danmark opførte sig ordentligt alle sammen over for hinanden over for det danske samfund

bliver vi nødt til at sikre at operatørerne og udlændingemyndighederne har fokus på det her

til at indføre et forbud mod købesex

selvfølgelig ikke mindst der hvor der er tale om trafficking og menneskehandel hvordan vi så bedst når dertil skal vi selvfølgelig hele tiden være åbne for at diskutere regeringen har altså valgt at lytte til nogle af de bekymringer som straffelovrådet har haft i den henseende og derfor har vi truffet de beslutninger

talerstolen og anbefalede et ja

jeg gennem min tid

socialordfører havde talt med så mange af de her kvinder hvis ikke det var fordi jeg havde se deres forslåede kroppe hvis ikke det var fordi jeg havde mødt de udenlandske kvinder hvis ikke det var fordi jeg havde mødt de narkoprostituerede på vesterbro når man møder dem når man snakker med dem og når man ser deres skæbner så kan man faktisk ikke andet end at træffe det valg at vi for enhver pris vil beskytte dem der er jo en helt klar holdning

socialdemokraterne til at der skal stemmes

skal gøre hvad vi kan for at bekæmpe prostitution og den menneskehandel og den trafficking der findes i tilknytning dertil jeg er altid åben for at diskutere hvilke midler man skal tage i brug for at nå sine mål det vi har gjort fra regeringens side er for

at udvide refleksionsperioden for hvor lang tid handlede kvinder kan være i danmark vi har understreget muligheden for at søge

menneskehandlede kvinder hvis man har

vi har sikret at man kan blive i

landet under efterforskningen og så er der igangsat

ud fra en samlet vurdering de redskaber regeringen har vurderet

nemlig dem der er i det af egen vilje så det glæder mig selvfølgelig at ministeren meget klart har ændret holdning

skulle være løsningen på det det glæder mig så

en reducering af de prostituerede ved at man har kriminaliseret når ministeren siger at vi skal bekæmpe prostitution vil man så kigge på den rapport og eventuelt det håber vi selvfølgelig ikke

og det er jeg selvfølgelig også på prostitutionsområdet men retningen mener jeg er indiskutabel selvfølgelig skal vi gøre hvad vi kan for at have et land hvor mennesker ikke er til salg og hvor der ikke er så store

det er fremkommet ved at vi kan se at odense kommune og aarhus kommune selv er nødt til at medfinansiere deres kunstakademier og filmværksteder mens vi kan se at de

tilsvarende københavnske institutioner får så meget støtte fra staten at kommunen overhovedet ikke behøver

noget så mit spørgsmål til ministeren

og hvis ikke det er tilfældet hvad ministeren så vil gøre for at være med til at

en bestemt regerings politik som sådan

er knyttet til københavn vi har blandt andet billedkunstuddannelsen det kongelige danske kunstakademi

ville være rigtig rigtig synd og skam hvis den tradition der er i det hus den særlige bygning som er skabt til det her formål i sytten fire

nedlægges fordi vi skulle tilgodese odense eller aarhus med et eller andet bidrag derfra så nogle ting

at odense og aarhus har fundet ud af at de også vil have et kommunalt kunstakademi og har oprettet

deres fulde selvbestemmelsesret at gøre det det er deres prioritering at gøre det men når jeg nu dimensionerer en uddannelse herinde

statslig uddannelse

også bidrage til at finansiere en kommunalt tilrettelagt uddannelse i odense og aarhus som er dækket af

og især når man ser på beskæftigelsessituationen for de medarbejdere der bliver uddannet der endelig skal der lige være opmærksomhed på at der ikke er forskningsforpligtelser

i københavn på de to andre kommunale billedkunstuddannelser som i øvrigt er udmærkede det er ikke en kritik af dem

københavn vi har gjort os umage i filmaftalekredsen

at fordele filmværkstederne ud over landet så de ikke kun ligger i københavn filmværkstedet i københavn blev lagt ind under det

halvfemserne og det er årsagen til at værkstedet finansieres fuldt ud af filminstituttet

bekræftet er enig med mig i at det er godt at vi har et helt danmark at vi sikrer kunst og kultur i hele danmark jeg har ikke nævnt noget om at man skal

nedlægge velfungerende institutioner i hovedstaden jeg spørger bare

ministerens villighed til at se på hvordan

vi får skabt et sammenhængende danmark et helt danmark hvor kultur og kunstmidler

at det da er godt at befolkningen bliver uddannet

og filmværksteder og så er det bare

at der kan være en skævvridning og at vi faktisk går glip af rigtig meget talent og at det er noget af det vi gerne

der ligger i københavn som er nogenlunde

efter hvad vi tror folk komme i arbejde på så derfor håber jeg

som gør at man har en anden type arbejdsmarkedsmulighed foran sig det betyder ikke nødvendigvis at man skal tilføre forskning osv

man lægger en særlig lokalprofil som kunne honorere nogle behov i det lokalområde som er lidt anderledes

så

er fastsat grænseværdier for ultrafine partikler i dieselos skyldes det at der indtil videre ikke har været tilstrækkelig videnskabeligt grundlag for at fastsætte en sådan grænseværdi

betyder dog ikke at arbejdsgiveren i det her tilfælde dsb lovligt kan udsætte sine medarbejdere for skadelige mængder af ultrafine partikler fra dieselos det er nemlig et helt grundlæggende princip i arbejdsmiljølovgivningen at en arbejdsgiver skal sørge for at planlægge og tilrettelægge sit arbejde på en sådan måde at det kan udføres sikkerheds og sundhedsmæssigt

være tekniske løsninger men det kan også være organisatoriske tiltag for eksempel ændring af arbejdsmåden

så man kan ikke sige at fordi der ikke er fastsat

arbejdsmiljømæssig grænseværdi ud fra

skal arbejdsgiveren ikke foretage sig noget arbejdsgiveren har en klar forpligtelse til også af egen drift at sørge for at unødig påvirkning fra ultrafine partikler undgås i arbejdsmiljøet arbejdstilsynet oplyser til mig at man siden to tusind og tolv har været i tæt dialog med dsb om forebyggelse af problemerne og på baggrund af rapporten og den nye viden om sagen der er kommet frem

har arbejdstilsynet nu indkaldt dsb til et møde for at få en redegørelse om hvordan dsb

tusind og tretten viste en stikprøve at niveauet af disse partikler var skyhøjt i dsbs dobbeltdækkervogne

er koncentrationen af de skadelige partikler altså stadig

godt spørge ministeren på baggrund af svaret her om at

om ministeren så som minister og som ejer af dsb vil sikre

en virksomhed som dsb ikke negligerer problemet

i lande vi også normalt sammenligner os med men det betyder ikke at

med den seneste rapport har vi nu fået et arbejdsredskab at arbejde videre med og det var så det der var min hovedpointe i mit første svar nemlig at nu vil arbejdstilsynet

om et møde hvor dsb skal oplyse hvilke tiltag de så har tænkt sig at gøre i forbindelse med

der skal jo en egentlig handling til både for at sikre medarbejdernes sundhed

et spørgsmål når der ikke findes de her grænseværdier

det så udtryk for at ministeren mener

en høj prioritet blandt de indsatser som

der ikke skal gøres noget det betyder ikke at man ikke skal tage det her alvorligt og jeg må sige til synes jeg faktisk arbejdstilsynet gør vi har siden to tusind og tolv været i dialog med dsb der er nu kommet en rapport

som jeg også sagde i mit indledende svar angiver en række måske også organisatoriske måder at løse det her på

vi vil holde dsb fast på at man skal bruge de muligheder der overhovedet er fordi passagerers og personales sundhed selvfølgelig

staten så alene går efter de private vognmænd og ikke efter

lang tid at dsbs medarbejdere har

på arbejde med visheden om at de udsættes for den her meget høje koncentration som er tredive gange højere

almindeligt kontorlandskab

tilstrækkeligt når de stadig må gå på arbejde med frygt for

tror at mulighed for at kunne yde en meget mere præcis og klar indsats

selv har lavet en opgørelse der viser

kommet så meget som en dråbe ekstra olie op af nordsøen som følge af den seneste udbudsrunde og ministeren udtalte på den baggrund i børsen i

indtægterne har været faldende i en periode jeg tror ikke der står så mange nye

juni sidste år uanset længden på profilen for henholdsvis udgifterne til togfonden dk og merprovenuet fra harmoniseringen af nordsøbeskatningen

merprovenu fra harmoniseringen af nordsøbeskatningen blive håndteret i forbindelse med den løbende tilrettelæggelse af finanspolitikken i overensstemmelse med de mellemfristede finanspolitiske målsætninger energistyrelsen udgav i juni to tusind og fjorten rapporten der hedder danmarks olie og gasproduktion to

i rapporten er det oplyst at det forventes at produktionen af olie og gas generelt aftager men at produktionsniveauet stabiliseres i to tusind og seksten og to tusind og sytten og stabiliseringen skyldes hovedsagelig påbegyndelsen af produktion fra hejrefeltet

der ikke væsentlige ændringer i forventningerne til dansk olie og gasproduktion

del af nordsøen og regeringen har derfor sammen med branchen igangsat arbejdet med en langsigtet

har en helt anden kalkule end stort set

en støt stigende oliepris når man skal opnå finansiering af projekter er ministeren enig i den udtalelse

fremskrivninger som vi har brugt hele tiden så det er ikke sådan at vi har kalkuleret med en kæmpe stigning som ikke var der før vi har ikke brugt pengene før vi har fået

det er vores håb at vi kan gøre kagen endnu større i fremtiden ville den nuværende klima og energiminister have anvendt de ord hvis han vidste hvad vi ved i dag nemlig at oliepriserne er faldet dramatisk og har efterladt et stort hul

om det gør indtryk på ministeren at tidligere direktør i skatteministeriet og forhenværende formand for nordsøudvalget otto brøns petersen har sagt følgende var vi blevet spurgt om at vurdere fornuften i at bruge alle pengene på en togfond er

vi var kommet frem til at vi ikke ville anbefale det det er en dårlig idé at øremærke skatter til bestemte formål det øger også risikoen at man går i gang med at bruge så mange milliarder så tidligt på moderniseringen af jernbanenettet

hvilke konsekvenser det her får for oliepolitikken for ministeren for ministeren siger jo at han har sympati for at man bruger oliemidler til at finansiere den kollektive transport det er også en sympatisk tanke men det må jo få nogle konsekvenser når man så kan se at de

jeg tror det ville være meget uforsigtigt at lægge til grund at den nuværende oliepris vil fortsætte i hele den periode der er sat af

at et bredt flertal her i folketinget desværre uden spørgerens parti venstre også mener i september to tusind og tretten indgik regeringen en bred politisk aftale om at merprovenuet fra harmoniseringen af skatteindtægter fra nordsøolien skulle afsættes til en modernisering af jernbanen til størst mulig gavn for danskerne med udmøntningsaftale fra januar to tusind og fjorten med sf dansk folkeparti og enhedslisten blev der i første omgang kun afsat tre og tyve

med investeringerne kan vi blandt andet elektrificere hovedstrækningerne det er en god ting realisere timemodellen det er en god ting bygge en ny bane til billund det er en god ting give kortere rejsetid på de fleste regionalstrækninger det er en god ting og øge muligheden for transport af jernbanegods det er en god ting togfonden dk er altså til gavn for hele landet det blev også aftalt at man ikke skulle udmønte midlerne på en gang der er altså en buffer på fem og tyve milliard

skal gøres status for de økonomiske forudsætninger bag aftalen det er jo et godt forsigtighedsprincip hertil kommer at forligskredsen løbende får mulighed for at tage stilling til anvendelse af midler

som en forsikring for at vi kommer helt i hus med projekterne i togfonden

det aftalt at eventuelle afvigelser mellem det realiserede og det forudsatte merprovenu for harmoniseringen af nordsøbeskatningen vil blive håndteret i forbindelse med den løbende tilrettelæggelse af finanspolitikken i overensstemmelse med budgetloven og de mellemfristede finanspolitiske målsætninger det er jo sådan set ikke anderledes end at statens budgetter altid hviler på nogle forudsætninger om fremtidige skatteindtægter det er vist et princip som alle regeringer plejer at følge

noget vi bliver nødt til at gøre under alle omstændigheder men

er jo det hul der er opstået på atten milliard kroner ud af de otte og tyve milliard det kan vi ikke bare se bort fra det har vi så valgt at fokusere på i dag derfor vil jeg

vil ministeren anskaffe den manglende finansiering i togfonden ved at droppe investeringer i vejnettet det kunne for eksempel være den planlagte motorvej imellem næstved og rønnede der er kommet til

forligspartier har udtalt følgende og jeg citerer man kan ikke droppe aftalen om togfonden men vi er nødt til at justere ambitionerne det giver sig selv med en langt lavere oliepris får vi langt færre penge ind og så er vi jo nødt til enten at droppe nogle af projekterne eller også skal vi finde pengene et andet sted

bordet og finder den resterende finansiering men jeg synes det er voldsomt spændende at høre

stå på mål for en holdbar finansiering af elektrificeringen af den danske jernbane og

det tolker jeg så som

så bliver man nødt til at se på den aftale man har lavet ikke mindst i forhold til

broen over vejle fjord som jo er en meget meget dyr investering i forhold til hvad man får tilbage

spørgsmål om det er noget ministeren selv er optaget af eller

det en fuldkommen fundamental del af timeplanen og af den opgradering af vores togdrift samtidig hvis man skal have en god og fornuftig betjening af den ny bane til billund som jeg synes er rigtig god

enige i elektrificeringen hvordan vil man så betale

om et tocifret milliardbeløb som man

hvorvidt det er blevet så stor en ting for regeringen at man skal gennemføre vejle fjord broen uanset hvad ministeren har jo før været ude

og de penge der er sat af slår højst sandsynligt

og der er det bare jeg banalt tillader mig at spørge når man

mangler atten milliard ud af de otte og tyve milliard kunne det så ikke være en idé at man ser på om man kan gennemføre alt

dansk politik de tolv minutter var så noget andet før sidste valg hvor alle problemer kunne løses på tolv minutter men det viste sig

handler om og der er det altså en forudsætning at man

altså drift hvert tyvende minut i trekantområdet

men venstre skal nok når tiden er inde og når vi har pengene sørge for at det

iværksat og det er lige præcis det der er forskellen man skal have pengene før man kan bruge dem derfor vil

hun udtalte at togfonden dk er et

af jernbanen uden overhovedet at henvise til den usikre finansiering

som kan betyde at man må ud at droppe en række af togfonden

sig over at den s regering i nitten halvfemserne ikke elektrificerede kan man jo lige undersøge hvor mange meters elektrificering

til konkret politik ved et konkret forlig når jeg

det ellers ikke sådan at venstres trafikpolitik sådan i

på jernbaneområdet i danmark i forhold til vores nabolande der jo allerede har investeret i højhastighedstog i elektrificering

togfonden handler om markant kortere rejsetider med timemodel og elektrificering så vi ikke i fremtiden igen

derfor er jeg meget tilfreds med at vi har en bred forligskreds desværre er venstre ikke med

har en bred forligskreds som står bag det her og som jo

at det er fornuftigt at vi nu gør det at vi nu får investeret i vores

have svar på en gang til jeg vil så nødig gentage mig selv men

med togfondsaftalen i januar og fjorten at man ikke skulle udmønte alt på én gang

forsigtighedsprincip og en buffer på fem milliard kroner for det andet

vi laver store infrastrukturinvesteringer og for det tredje er det aftalt at en afvigelse

for harmoniseringen af nordsøbeskatningen vil blive håndteret i forbindelse med den løbende tilrettelæggelse af finanspolitikken i overensstemmelse med de mellemfristede finanspolitiske

ministeren og nogle kollegaer her i dag har malet op jeg må lige minde om

de var i kassen af dem har vi brugt langt over halvdelen på jernbanen så vi har med glæde deltaget

investeringer i jernbanen som passagererne nu får gavn af i de kommende år vi går bare ikke ud og bruger pengene før de er i kassen det er forskellen jeg er nødt til at spørge ministeren om han er enig i at det erhvervslivet i øjeblikket efterspørger det de trygler om for at kunne skabe noget mere produktivitet for at øge konkurrenceevnen for at skabe nogle nye jobs er bedre veje

erhvervslivet og fagforeninger og alle mulige andre det er ikke store fine togprojekter hvor man får nogle tog til at køre lidt hurtigere end i dag det er vejene man efterspørger

til de store forhandlinger med vk regeringen dengang vi afsatte det store beløb lad mig bare minde om at nej der var ikke fem og halvfems million kroner i kassen

så det var altså ikke penge der var sparet op det var penge der

med til at rydde op efter den kæmpe fadæse der blev lavet i to tusind og ni vi påtager os et medansvar for

de var købt og bestilt inden vi overtog regeringsmagten og det var unægtelig en tung byrde

bøvle videre med men nu skal vi have ryddet op og det er en fælles opgave det er vi enige om jeg vil gerne spørge i tilfælde af at ministeren nu er enig i at erhvervslivet efterspørger bedre veje

ministerens bud på hvordan han vil finde finansiering til at dække hullet på de atten milliard kr der mangler i togfonden

uden at det går ud over allerede planlagte

og som kan give bedre muligheder for produktionsdanmark og så er det også bedre veje og og mere infrastruktur derfor er det også synes jeg jo helt rigtigt set af den her regering at vi tog den tidligere regerings niveau for investeringer i infrastruktur og så gjorde vi det

meget tilfreds med at vi er nået de skridt videre i de trafikaftaler hvoraf venstre jo

sådan nej det er det ikke hvad gør partierne så i den ikke stiger så meget som

går ind for elektrificering af jernbanen det et tocifret milliardbeløb det koster

overveje med sig selv hvilke vejprojekter

annullere for at have råd til

at jeg så kan konkludere at den nuværende transportminister er helt uanfægtet af at olieprisen er faldet dramatisk det eneste den nuværende

er ret skræmmende at man siger fremtiden må klare de problemer jeg sidder her men jeg har

garanterer at man støtter elektrificeringen

der er ikke skyggen af finansiering af venstres løfter fra dengang man sad i regering om timemodellen

om elektrificeringen er ikke skyggen af

udenlandske olieselskaber det er man vred og sur over

jo selv om det er en politisk uenighed

at det blev for dyrt i forhold til de gevinster vi ville få og derfor har vi ikke noget løfte om at

kan vi nu se efter debatten her

der endnu ikke er kommet i kassen hvorimod venstre

holder fast i princippet om at pengene skal være

det fordi det nu er valgår der kan jo komme et valg engang på et

penge til elektrificeringen af jernbanen det kunne da være fair og fint og godt så ville man da vide det men jeg synes for nu at være ærlig at

til jernbaneinvesteringer der minutprisen per antal rejsende er faktisk

antal spørgsmål på forhånd beklage at jeg nok kommer til at gentage mig selv et par gange og muligvis kommer jeg også til at gentage et par af mine ministerkolleger men lad mig starte med at skitsere sagen regeringen har indgået en fremragende aftale om bedre infrastruktur i danmark en samlet plan der binder danmark sammen togfonden dk beløber sig til i alt otte og tyve milliard kroner og indeholder offentlige infrastrukturinvesteringer

tyverne vi finansierede aftalen med det provenu som vi forventede ville komme ind fra harmoniseringen af beskatningen af nordsøolien

som sikrer at alle olieselskaber har samme lige vilkår vi skrev eksplicit eksplicit ind i den politiske aftale at togfonden

uanset om provenuet fra aftalen om nordsøolien skulle vise sig at blive mindre eller større end ventet det fremgår også at sådanne afvigelser skal klares inden for den løbende tilrettelæggelse af finanspolitikken altså

og tyve planer på den måde adskiller togfonden dk sig ikke fra områder som sundhedsområdet folkeskolen vækstpakker som venstre jo kender til

det er alt sammen noget vi har prioriteret inden for de mellemfristede rammer som vi løbende tager stilling

derudover bliver der også citeret fra lanceringen af togfonden dk

et meget forsigtigt skøn det i sig selv viser jo

man har ramt fuldstændig forbi bolden

oplyser så i sit svar at finansieringen vil

andre steder det kunne være at skatteministeren så

investeringer som vi gennemfører hvert år og det svarer kun til cirka en tredjedel af det årlige mindreprovenu ved en permanent boligjobordning som jeg kan forstå venstre foreslår desuden skal det da også nævnes at vi har afsat en reserve på fem milliard kroner i togfonden

som regeringen læner sig op ad

netop de eneste der tror på en støt stigende oliepris alle andre oplyser jo

for energi at sådan vil olieprisen ikke udvikle sig derfor

gerne spørge igen i ministerens første svar hvad er det for nogle områder

regeringen nu vil gå ind og omprioritere midler fra til at finansiere togfonden dks enorme

som også er en del af den økonomiske redegørelse fra august to tusind og tretten de faktiske merindtægter

følsomme det er klart over for efterfølgende og uforudsete ændringer i de underliggende

omkostninger og for oliepriser og så videre

er en følsomhedsberegning for udsving i olieprisen som regeringen har foretaget og som

en stigning i olieprisen på for eksempel en procent i perioden fra

to og fyrre skønnes at medføre en opjustering af det akkumulerede merprovenu på cirka to procent eller det modsatte

i kassen da man for en år siden

forudsatte man at der var de otte og tyve milliard der er så sket noget dramatisk siden sådan at alle beregninger nu viser at

milliard kroner tilbage af det forudsatte beløb altså ti milliard

derfor vil jeg gerne spørge skatteministeren om regeringen planlægger at hæve skatterne

kan godt forstå at man interesserer sig for det den

lad mig derfor en gang for alle slå fast at at der ikke mangler penge i togfonden jeg kender godt krakas

kraka regner på en anden måde end ministerierne når krakas og

at der er tale om to forskellige beregninger der ikke direkte kan sammenlignes

harmoniseringen bygger på standardforudsætninger for oliepris

er således beregnet og delvis skønnet under usikre

inger støjberg og senere herre kristian jensen men sådan kan der jo være store forskelle inden for et formandskab med

hvert fald godt tolkes på den måde at partiet venstre ikke mente at der skulle flere penge i kassen

ulighed i forhold til hvordan man opkræver

udviklingsprognose i forhold til olien for

oplyser jo at det er helt urealistisk at man vil have en oliepris der er støt stigende og det har man advaret

lige siden regeringens lancering af togfonden dk

ministeren ville bruge ganske kort tid på bare at nævne et par eksempler på de områder

insisterer på at gennemføre togfonden dk til trods for at over halvdelen af finansieringen

grundlag af de oliepriser som blev anvendt i forbindelse med de mellemfristede fremskrivninger som ligger bag

de olieprisforudsætninger som er udarbejdet af det internationale energiagentur forudsætningerne fra agenturet blev også brugt i de mellemfristede fremskrivninger under den forrige regering

jeg godt gentage at der ikke mangler penge til togfonden

er på otte og tyve milliard kr uanset hvordan oliepriserne udvikler sig og det ændrer

at venstre bliver ved med at spørge det fremgår klart af aftalen om togfonden dk at eventuelle afvigelser mellem det realiserede og det forudsatte provenu fra harmoniseringen af nordsøbeskatningen vil blive håndteret i forbindelse med den løbende tilrettelæggelse af finanspolitikken i overensstemmelse med de mellemfristede finanspolitiske målsætninger vi har derfor også svaret folketinget at ændrede olieprisforudsætninger kan have betydning for de samlede finanspolitiske muligheder med videre frem mod to tusind og tyve

fremgår af aftalen vi følger nøje med i blandt andet olieprisens udvikling men det er jo altså ikke sådan at hver gang noget har ændret sig

de penge som vi forudsatte da vi lavede togfonden dk men jeg kan forstå på skatteministeren at uanset hvor mange indtægter der måtte komme ind af det vi lavede

vi har konstateret at indtægterne fra oliefonden

sige fadøl og der derfor ville komme langt færre punktafgifter og færre momskroner ind fordi folk købte færre fadøl så er det noget man håndterer i de finanspolitiske statusopgørelser det er jo ikke anderledes end hvordan man

normalt håndterer det hvis der er afvigelser i skatteindtægterne det vi gør er at vi mindst en gang årligt foretager en grundlæggende vurdering af de samlede finanspolitiske udfordringer det sker i forbindelse med de løbende opdateringer af regeringens

at regeringen tør forudsige hvordan olieprisen

anvende pengene og ministeren er fuldstændig ublu ved

nok ikke minister dengang huske tilbage på hvad der skete da vi behandlede lovforslaget i sin tid fordi der kom en ny økonomisk redegørelse

regeringen lagde et nyt olieprisskøn

og tyve og der lå vi altså stadig væk med en oliepris på over hundrede dollar

jo jo men altså det var vores bedste bud at det hele skrider jamen det må man så klare med de mellemfristede fremskrivninger og alt muligt andet det er på godt dansk et andet ord

der ligger en kæmperegning foran og regeringen er sådan set iskold

er ikke noget der tyder på at man kunne regne mere forsigtigt hvad det så end

det giver også langt mere mening at regne konsistent

tidligere regeringer har gjort med de mest realistiske forudsætninger så må man jo bare sige at hvis det er sådan at olieprisen skulle fortsætte uændret ja så ville det da i hvert fald være første gang i verdenshistorien at en oliepris

jo kvalificere folketingets arbejde

det så er regeringen skylder at finde finansiering til så kan vi få det at vide med det samme i stedet for at vente til totusinde

de penge som man har lovet danskerne

ekstra togsæt man har lovet elektrificering af jernbanen og alt sammen kan jo lyde meget sympatisk det svarer jo nogenlunde til det valgprogram

valg på sammen med sf men når det kommer til finansieringen når det kommer til det svære så bliver det

svær sag og ministeren kan jo heller ikke i dag forklare hvor han vil finde pengene nu

også derfor jeg har prøvet at forklare hvordan man i øvrigt håndterer de her udfordringer

fadøl eller indtægter fra noget helt syvende for pointen er at indtægter fluktuerer og det bliver man nødt til at regne ind i forbindelse med konvergensprogrammer

regeringen vil vi tage stilling til de finanspolitiske udfordringer og muligheder i forbindelse med opdatering af to tusind og tyve planen og her vil også indgå nye skøn for

oliepriserne det vil ske til april hvor næste konvergensprogram offentliggøres men som jeg også har sagt og det er ikke for at være næsvis

den største finanspolitiske udfordring vi står over for jeg noterer mig i øvrigt

en aftale som sikrer at alle olieselskaber omfattes af det samme regelsæt jeg synes at togfonden

investeringer i timemodellen og elektrificeringen af hovedbanenettet er nogle rigtig gode initiativer der er med til at binde landet sammen men jeg må konstatere at venstre heller ikke ville deltage i den aftale og det er egentlig lidt pudsigt

flagskibet i den kollektive trafik bliver den såkaldte timemodel der vil gøre det muligt at køre med tog mellem de større danske byer

i to tusind og otte men hos venstre kan man jo sagtens skifte standpunkt

det fordi vi står over for et meget alvorligt finansieringsproblem vi spørger på vegne af den danske befolkning så jeg håber at ministeren vil forklare det så den danske befolkning

når det nu ser ud til at togfonden

så er det jo noget der håndteres inden for den forligskreds og som jo så i øvrigt indregnes

med i regeringens økonomiske politik så selve det konkrete spørgsmål om specifikke investeringer på forskellige infrastrukturområder skal spørgeren tage op med transportministeren men i udgangspunktet

det jo selvfølgelig være sådan at hvis man har en politisk aftale er

jeg husker det fra den tid hvor jeg arbejdede aktivt i transportudvalget og noget som alle transportpolitikere

planlagt eller købet af en ny sofa eller hvad ved jeg sådan er det vel også med landets nationaløkonomi hvis der pludselig er et kæmpe hul i den finansiering man forudsætter er man så ikke nødt til

lade være med at bruge så mange penge

selv

eventuelle afvigelser mellem det realiserede og forudsatte merprovenu fra harmoniseringen af nordsø beskatningen vil blive håndteret i forbindelse med den løbende tilrettelæggelse af finanspolitikken i overensstemmelse med de mellemfristede finanspolitiske målsætninger

togfonden dk svarer til en permanent merudgift på knap fire hundrede million kroner om året det svarer til cirka en tredjedel af en permanent boligjobordning som jeg kan forstå venstre har foreslået uden rigtig at anvise finansiering til det

merprovenuet fra nordsøolien går til toginvesteringer altså måske noget af det

udsigterne til indtægter falder dramatisk bare fra det øjeblik regeringen fremsatte lovforslaget i to tusind og tretten og til vi vedtog det med regeringens

forsvandt der fire milliard kroner bare frem

det tal har jeg bedt skatteministeren om at opdatere skriftligt

jo for nemt at sige at man bare finder pengene

når man godt ved at pengene ikke

når ministeren siger at jamen det betyder ikke så meget

og nordsøolien giver det der skal til man bruger pengene alligevel

højere og lavere end det der er lagt til grund for beregningerne det gælder for eksempel

der er det jo sådan at kraka også fremhæver denne usikkerhed men ikke kan udelukke at provenuet bliver større eller mindre end det som regeringen har skønnet og som jeg har forstået

kraka altså også ret konservativt de regner således tilsyneladende

at man i de næste mange år vil få nogen teknologiske fremskridt

vi udenlandske olieselskaber om at betale det samme i skat som danske selskaber det er kun rimeligt

i en pressemeddelelse tilbage i september to tusind og tretten skriver at aftalen øger statens indtægter med otte og tyve

partierne bag aftalen er enige om at pengene skal bruges på hurtigere og grønne tog til danskerne så er det også forkert det ville da så bare være befriende

stadig væk ind og korrigere i forhold til

den den konsekvens man er nødt til at gå ind og tage af nogle ændringer i

skal man jo tage i alle tilfælde det hænger ikke nødvendigvis sammen med det at der er blevet foretaget en justering hvor der kommer en større olieindtægt samlet set fordi der skal betales

men det ændrer jo heller ikke på sådan var det jo også dengang venstre sad i regering at når man lavede en

en løbende tilpasning man måtte foretage sig men igen hvis nogen kunne forudse hvad olieprisen

år to tusind og tyve og to tusind og fem og tyve og to tusind og tredive så ville situationen selvfølgelig også være en hel del lettere det er der ikke nogen af os der kan og

efter den samme tilpasningsmodel som man altid

og hvis man skulle lade markederne

gøre det når det går op ad bakke og dermed skrue op for investeringerne det tror jeg da

sandheden er jo nu at ministeren har lovet otte og tyve milliard kroner væk og det kan være til sympatiske formål men jeg synes det ville klæde regeringen at man sikrede sig de penge inden

to lærere i folkeskolen i hver klasse og alt muligt andet og vi ved jo

i forbindelse med for eksempel løfter om boligjobordning

i forhold til hvad togfonden

er tilfældet her det er når man siger vi finder nogle penge via noget

afhængigt af olieprisen og så må vi se hvad det giver men vi bruger pengene alligevel det betyder at vi er mere presset på finansloven i dag når olieprisen svinger

er sådan set tilfreds med at skatteministeren så fik slået fast at man har øget finanslovens afhængighed af og følsomhed for udsving i olieprisen og så

man jo selv vurdere om det er udtryk for rettidig omhu og

svinger oliepriserne de går til den gode side de går til den dårlige side

man jo både nødt til når det går godt at skrue op for investeringerne hvilket er usundt

også forkert vores finansielle og økonomiske politik skal have en retning og en linje som ikke ændrer sig efter nogle tilfældige udsving

af beskatningen af nordsøolien var på otte og tyve milliard

beløbet blev i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet reserveret til bedre

skal det håndteres inden for de mellemfristede finanspolitiske rammer det samme gælder hvis provenuet bliver større end forudsat

der er faktisk god ræson i at afkoble togfonden

hvis man vil gennemføre større infrastrukturprojekter kræver det langsigtet planlægning og rimelig klare finansielle rammer derfor aftalte vi de partier der indgik aftalen at bruge otte og tyve milliard kroner

uanset hvordan de antagelser der lå til grund for skønnet

se det der jo også adskiller

er at skatteministeren mener at hvis olieprisen går

bruge dem til at høvle

sikre at der er lidt mere robusthed men men jeg kan godt forstå hvorfor

have socialdemokraterne til at sidde tæt på pengekassen for hvis der lige pludselig er mere end forventet

bruges og hvis der ikke kommer de penge ind som man forventer

set meget interessant nu nævner

der skal til jeg skal bare lige være helt sikker på at jeg forstår skatteministeren siger at hvis man

jeg vil gerne bede ministeren om

fastlagt økonomisk politik og tilsvarende

olieindtægterne nu er min taletid desværre opbrugt men bare for at slå det helt klart fast det er lige præcis de samme principper denne regering

så simpelt er det det må ministeren så bare stå ved og så må finansministeren så ligge og rode med det

det skal nok blive fornøjeligt når man skal samle den regning op jeg fik ikke svar på mit

det der skal til som alternativ finansiering

det

trist at man nu kører tilbage i valgkampsrillesporet og bruger en masse penge

finansieringen smuldrer er det rettidig omhu herre minister

det

fire hundrede million kroner årligt det var ikke relevant for regeringen man ville man ville kun have pengene ved øget beskatning i nordsøen så er det jo ligesom svært at sige

det var regeringen slet ikke optaget af

et notat som tidligere skatteminister holger k nielsen lavede da det samme budskab blev fremført af en af mine kollegaer fra venstre men det kan vi jo underholde

men da det så kom til stykket og man havde muligheden

for at sikre sig nogle ekstra indtægter så ville man ikke rigtig det fordi man

og da det så kom til

man heller ikke rigtig være med til det usagt af hvilke årsager jeg synes det er lidt ærgerligt at vi har de her diskussioner som i bund og grund handler om at der er et parti et stort oppositionsparti som

vi sikrer at der i alle tilfælde er enighed om hvordan vi udmønter